i dag er der følgende anmeldelser

ældreministeren lovforslag nummer

jeg som mange andre danskere og så

filmen kom jeg til at tænke på statsministeren

sæsonen er skudt i gang statsministeren har

et pengeskab i finansministeriet dynamit anders

et hundehoved en klamphugger

og nåh ja en socialdemokrat

at nedslidte danskere skal arbejde endnu længere for at nogle få kan få en topskattelettelse

lad os samarbejde om at gøre

ved vi at vi kommer til at at mangle kvalificeret dansk arbejdskraft for det tredje skal vi kunne udvikle vores velfærdssamfund finde en helt ny måde at organisere arbejdet på

for mange ikkevestlige flygtninge og indvandrere

vi kan mærke det alle sammen er det som om vores land bliver stadig mere skævvredet udfordringerne er reelle

skridt for skridt til gavn for flertallet og aldrig

til at møde vores udfordringer uden at lade uligheden stige uden at forlade vores egne værdier vi skal stole på danmark

klogt på en målrettet vækstpakke så vi skaber flere private arbejdspladser

i en svær global konkurrence

betalt af den nedslidte danske lønmodtager det er ikke svært at være modig for andres penge

andres helbred

at der skal løftes treogtredivetusind ekstra kufferter hos bagageportørerne ude i

arbejde mere når arbejdsmiljøet ikke er til det og for hvad

ikke løser danmarks udfordringer nej her skilles vandene jeg står ikke

i suen når vi ikke ønsker at nedregulere overførselsindkomsterne når vi ikke ønsker at beskære den grønne check

gøre godt med men når vi ikke prioriterer skattelettelser

til at sikre ny udvikling uenigheder til trods må vi finde en vej sammen

vi selvfølgelig også

vi har som folk sjældent fidus til mennesker med store armbevægelser

at så bliver det næppe til noget og hvad nytter det så hvis det bare bliver ved ordene

formår at forlige uenigheder og skabe fremskridt sammen derfor har vi brug for reformer en vækstreform

så flere kan efteruddanne sig og dygtiggøre sig

mor med store sociale problemer skal kunne stole på at vi har stærkt socialt sikkerhedsnet i danmark at hun ikke bliver sat på gaden på grund af et kontanthjælpsloft danske og udenlandske investorer skal kunne stole på os her i folketinget

vi skal stole på vores samfundsmodel vores sammenhængskraft derfor er der en grænse for hvor mange nye udlændinge vi kan tage imod og så skal vi kunne stole på hinanden her i salen

hele danmark sammen så går det altså ikke at vi har en regering der bare ignorerer et flertal respekt for ordet respekt for aftalerne

derfor er min opfordring til statsministeren og regeringen klar

at sænke topskatten og samtidig hæve pensionsalderen

det er der ikke i denne folketingssamling og jeg tror heller ikke at der kommer til at være det i næste folketingssamling

har ventet i lang tid et nyt ejendomsvurderingssystem en ny finansiering af den grønne omstilling lad os gennemføre en vækstreform en opkvalificeringsreform og en ny måde at styre vores offentlige sektor på og lad os vise at vi evner at arbejde sammen på tværs om at bringe danmark fremad derfor er mit budskab helt enkelt til regeringen indgå en bred

fem og tyve aftale blandt andet med os

skal være på et ærligt grundlag i olsen banden lægger egon altid sin plan frem kontant og uden omsvøb han kalder en spade for

nu er det pludselig en leg med ord

at det bliver mere robust

man modig

i virkeligheden bare er en fremstrakt hånd til de mest udsatte i vores samfund

i orden vi har

hele danmark men vi vil samtidig være en hård modstander når den førte politik rammer skævt og splitter danmark det løfte står vi ved

kontanthjælpsloft to hundrede og fem og tyve timersregel med videre vil skabe øget fattigdom i danmark og øge utrygheden for almindelige lønmodtagere folketinget konstaterer at danmark har brug for en anden retning vi skal værne om og styrke vores unikke samfundsmodel og ikke gradvist udhule og afvikle

sikre bedre hjælp til nedslidte skabe et mere rummeligt arbejdsmarked skabe flere job og praktikpladser og styrke opkvalificering og uddannelse folketinget opfordrer til at

en lang talerrække og det forventer jeg at der vil være dagen igennem så jeg skal indskærpe at man overholder taletiden

er tidligere socialdemokrater som jeg i højere grad havde lyst til at benævne som i citationstegn skide socialdemokrater men nok om det det var olsen banden terminologi

fremstrakte hånd som fru mette frederiksen jo gerne vil give indtryk af at komme her fra talerstolen og som jeg synes

forhandler et boligbeskatningssystem for sig selv

gennem den seneste tid har været lidt forskellige

om man ser den her helhedsplan og det der sker her i efteråret

man er indstillet på at tage enkeltelementer ud og

at vi får taget hul på et efterår med nogle aftaler til gavn for danskerne

er lagt frem nu på boligområdet risikerer vi jo

boligmarkedet går i stå at der skabes utryghed for

boligejerne og derfor tror jeg det er rigtig vigtigt at vi

kommer væk fra kun at diskutere det i offentligheden og ind i forhandlingslokalet

med regeringen og med de partier der i øvrigt vil tage ansvar så har vi jo hele tiden sagt og det vil jeg gerne gentage at selvfølgelig skal tingene ses

en løsning en konklusion så danskerne ved

godt med det er jo også en del af det her med at skabe tryghed for boligejerne

derfor jeg synes at hvis debatten i dag kan bruges til at der er

der ikke virker vores opgave er selvfølgelig

deres plan frem på det her område jeg tror vi alle sammen har god grund til

og afdække hvad det er regeringen egentlig foreslår men i mine øjne er det en bunden opgave at gå i gang med forhandlingerne og jeg håber

og jeg håber på en bred aftale relativt hurtigt

også må se både som en udstrakt hånd og som som en selverkendelse i den olsen bandenske terminologi over hvem det altid er der spænder ben for ting

er en stor sejr at finansministeriet nu har svaret på på et spørgsmål i dag det er man meget glad for kan fru mette frederiksen bekræfte at der i det her svar står at hvis man gennemfører den her offentlige vækst på nul procent

gode egon olsen er jo at planerne altid lyder fantastisk godt i de første minutter hjemme i køkkenet hos yvonne og lige så snart

en smule ejendommeligt at regeringen vælger at sige til folketinget at nu har vi ikke behov for en to tusind og

regeringen beder folketinget om at gå ind og forhandle så fremlægger vi et forhandlingsoplæg til en

fem og tyve plan og så vælger regeringen

og tyve det synes jeg er ejendommeligt

at mit spørgsmål blev unødigt kompliceret men kan socialdemokraterne bekræfte at der er præcis nul kroner til at løse de pligtopgaver som fru mette frederiksen også nævner frem til år 2020 uanset at man har lavet en plan frem til to tusind og fem og tyve er der præcis nul kroner frem til

og tyve til både infrastruktur

og fem og tyve plan og det vi har lagt frem er et forhandlingsoplæg der strækker sig

regeringen vælger at

og underskudsfinansiere en skattereform

det jeg kan forstå at jeg skal have rollen som dynamitanders men hvis det er tilfældet så må socialdemokratiets formand fru mette frederiksen jo have rollen som yvonne

på stakkels egon olsen som hele tiden bliver stresset af det pres og derfor falder planerne fra hinanden

direkte tilbage til noget af det som vi vedtog sidste år også det med retorikken retorikken som

sidste og så tilbage til yvonne

yvonne er jo en skøn figur

og og føre den hele vejen i mål

ferrarireform

nu skal man vel være varsom med at beskylde andre for at råbe op med det forløb vi har set de seneste måneder

er jo et socialdemokrati der helt stilfærdigt siger at nogle bundne opgaver lad os løse dem derudover er danmark udfordret væksten er for lav vi ved vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft

vi kan være stolte af men som også

lad os sikre at der er rum til at udvikle det

men vi har mulighed for hvis vi prioriterer pengene

skabe en positiv udvikling i vores samfund jeg

sidder og spekulerer over hvordan jeg kommer ind i fortællingen her men man finder nok en figur til mig i løbet af

har talt meget om tryghed

noget vi er enige om at regeringens dansk folkepartis og resten af højrefløjens kontanthjælpsreform er noget af det mest asociale vi har set meget længe

tusindvis af mennesker ud i fattigdom herunder syv tusind

alle de konsekvenser det får for de børns fremtid og hvis der er noget vi kan

så gerne vide hvorfor vi ikke kan blive enige om

jeg må sige at jeg på lange stræk deler

at at også mennesker der

sættes ned i ydelse med

at de ikke kan betale deres husleje og i øvrigt forsørge deres familie

en del beslutninger vi er imod vi bliver selvfølgelig

fra socialdemokraternes side kan være så optaget af at tale om tryghed for boligejerne og tryghed i boligøkonomien at man er villig til at love dem mange

at afskaffe de på det tidspunkt lave ydelser så vi har tidligere

selv fortrøstningsfuld også hvad angår fremtiden jeg tror så det er vigtigt at

få sagt at en del af den udfordring vi har på

det ejendomsvurderingssystem vi har er blevet underkendt der skal findes en løsning derfor skal der selvfølgelig også afsættes midler dertil men

er af den klare overbevisning at vi selvfølgelig hele tiden skal have et øje på

enig i beskrivelsen af den afstand der er mellem de ord der tages i anvendelse af regeringen og så den virkelighed der afdækkes i nogle af de forslag man bærer frem

uddannelsesområdet hvor der i de næste år planlægges besparelser på otte ti milliard kr nogle på gymnasieområdet

på erhvervsakademier på professionshøjskoler på

massivt planlægger besparelser hvor det måske nærmer sig

det radikale venstre der ønsker at hæve pensionsalderen

at finansiere de ønsker man måtte have på derfor sidder regeringen jo tilbage med det problem at de løfter man er ude

man ikke sikker på at man kan finansiere men grundanalysen om

socialdemokraterne stod jo til rådighed da man skar ned på gymnasierne i forbindelse med politiforliget sidste år

så indgik vi i forhandlinger med den siddende regering om et nyt politiforlig selvfølgelig

at vi har et politi der har de ressourcer der skal til så ønskede regeringen at finansiere et nyt politiforlig en ny flerårsaftale for politiet med en række uddannelsesbesparelser

om det lykkedes os så fordi vi blev ved bordet og indgik en aftale at få nogle af de uddannelsesbesparelser pillet ud af den endelige aftale nemlig nogle af besparelserne på erhvervsuddannelserne

rigtig glad for at vi i rød blok står sammen om afvisning af kontanthjælpsloftet

jeg ser faktisk at der er rigtig mange ting vi er enige om især i det

meget vigtigt pejlemærke for et nyt rødt flertal noget af det som øger uligheden er en su reform med nedskæringer en su reform

at studerende vil have cirka femten procent mindre i deres levegrundlag end

procent mindre til at betale husleje medicin forsikringer og til at være unge mennesker i deres fritid kan socialdemokraterne på nogen måde se sig selv i en politisk aftale hvor man

har det ret godt det må jeg sige

vi har igennem generationer opbygget et skattefinansieret uddannelsessystem af høj kvalitet suen er relativt set

tegne et andet billede af det men når vi så ser på det forslag der er kommet fra regeringen

for det første at man næsten direkte beder flere unge om at gældsætte sig

selvfølgelig om man med de besparelser regeringen lægger op til i virkeligheden kommer til at begrænse den sociale mobilitet

på om man starter på en videregående uddannelse i danmark og har forældre der kan købe en lejlighed til en om der

computer eller om man som nogle af

til at sige kommer

med en baggrund hvor hvor der ikke er og ikke har været de muligheder

jeg er også overbevist om at de unge har det ganske godt men jeg ved at de unge

få råd til medicin og studiebøger så en nedskæring på næsten femten procent vil betyde at de vil sidde markant strammere i

sfs tilgang til det her spørgsmål og også

lave brede aftaler dermed er rollerne næsten ved at være

nu har vi at gøre med et parti der lige nu sidder i regering og som sådan set har været bærer af mange brede aftaler igennem årene

tak og tak for talen jeg må lige starte med

med et stort smil på læben da venstres ordfører stillede spørgsmål til fru mette frederiksen

en udfordring af præmisserne i finansministeriets beregninger vi er jo glade for at vi ikke er det eneste parti der faktisk udfordrer de præmisser

finansiering af vores måde

fronte klimakrisen på hvor psoen jo er i spil fra regeringens side nu hørte vi så i går at

på det her felt og man kan vel godt tillade sig

tiden går vi var jo i forhandlinger allerede i foråret om at finde en løsning og det er

og det er bekymrende

vi har et energiforlig bliver resten af verden og i øvrigt også indenlandske investorer nødt til at kunne stole på vores beslutninger derfor står vi selvfølgelig ved det ambitionsniveau

vi allerede har sat os

om så at sige at få prisen ned og det synes jeg da vi skal se endog meget positivt på i de videre forhandlinger når det så kommer til finansieringen

udgangspunkt i der hvor vi slap hinanden i i

en plan frem hvori der indgår en

og når man så har en god løsning og

eus retsprincip om at forureneren betaler

lidt hvad nu hvis vi går tilbage til den kritik fra eus

den en lillebitte smule og gøre ligesom man for i tyskland så vi også får

finansieret det på og så vil jeg sige at når man besøger produktionsvirksomheder rundtomkring i danmark

for et stykke tid siden

og fem og tyve det var jo isoleret set en halv glæde

jeg fornemmer ikke at der i det skattestop lå

så få afklaret nu et skattestop for grundskylden fra to tusind

har været hele tiden nemlig at

at vi får fundet en løsning der skaber tryghed på boligområdet jeg er sikker på at der bliver stillet mange konkrete spørgsmål i dag

det vi har behov for nu er at komme ind til forhandlingsbordet regeringen har lagt et oplæg frem og det tror jeg alle er i gang med at regne på

vi går til forhandlingsbordet

vi kan ses der men jeg går ud fra at fru mette frederiksen er enig med mig i

man ikke udfordringerne fra to tusind og sytten til to tusind og tyve det er først fra to tusind og en og tyve altså vi kan imødese en fortsat voldsom stigning i grundskylden

og tyve mange tusinde kroner for rigtig mange helt almindelige mennesker pensionister der bor i deres egen bolig

har ordføreren ret i og jeg tror sådan set også at ordførerens gennemgang af den del af regeringens plan er

ændrer bare ikke på det der er mit grundsvar og som jeg også vil opfordre andre

at vi har behov for at komme ind til forhandlingsbordet nu og der er grænser for hvor lang tid og det mener jeg helt oprigtigt man kan have en diskussion om boligbeskatningen til at

stærkt til fra min side til at vi går til forhandlingsbordet og får

statsminister så skal der også

mit spørgsmål til fru mette frederiksen er vil den udlændingepolitik der skal føres efter et eventuelt folketingsvalg hvor

udlændingepolitikken skal funderes hen over den politiske midte og den skal

og det er mit klare indtryk det er min klare fornemmelse at at

og vil det være vores udgangspunkt så synes jeg jo at den den samlede

det har vi gjort hen over den politiske midte og det synes jeg er klogt og og rigtigt

stadig væk i en alvorlig flygtningekrise og hele europa det gælder også danmark bliver nødt til at forholde sig til hvordan vi sikrer at færre mennesker sendes på flugt og hvordan vi får sikret en mere stabil udvikling blandt andet

det sorte tårn at selv om man sagde at der ikke blev ændret et komma

s sf oplægget omkring udlændingepolitikken så ændrede de radikale jo ret meget

utrolig lykkelige situation at blokpolitikken er ved at afgå ved døden at vi snart kan begrave og sige farvel

er jo et glimrende eksempel på at man ikke kan føre den politik man ønsker med den siddende statsminister for man er ikke enig i den

et samarbejde med andre i det her tilfælde blandt andet socialdemokratiet hen over den politiske midte jeg må jo forstå at det det radikale venstre vel nærmest som det eneste parti næsten helhjertet bakker op om regeringens fem og tyve plan

at blokpolitikken er ved at afgå

er ikke et blokparti vi ønsker et bredt samarbejde

blive lidt i olsen banden terminologien som fru mette frederiksen

sagde at vi i i venstre og regeringen er oppe imod i citationstegn både lusede amatører og klamphuggere og ja socialdemokrater men det lader

vi synes faktisk at det er en genial plan der

se detaljerne og se hvad det er for nogle værktøjer vi vælger at tage op af

det står jo lidt i modsætning til det som fru mette frederiksens plan går ud på den er meget mere

at man både er oppe imod socialdemokrater og så nogle lusede amatører og jeg tror vi skal

jeg ved hvem socialdemokraterne

der hviler på en skattestigning

og det vi siger

og psoen vi betragter det som en bunden opgave og

måtte være af valgrummel og ballade og i blå blok så skal det her folketing jo kunne løse de opgaver der ligger foran os og det vi så siger nu er at regeringen har lagt en plan frem til finansiering af psoen vi var inde i forhandlingslokalet det gik sådan set også meget godt det er der vi tager vores udgangspunkt

men men tilbage til mit spørgsmål altså pso afgiften skal så

hvordan med ulandsbistanden der har vi også hørt et løfte og vi blev

da vi justerede ulandsbistanden ned

forstå hvordan skal det finansieres for jeg forstår det ikke med i den såkaldte to

i forhold til integrationsydelsen den ønsker man jo også at fjerne igen og øge ydelserne til flygtninge der kommer her til landet hvordan skal det finansieres for mig bekendt er det heller ikke en del

med kontanthjælpsloftet det må jeg også forstå skal rulles

repetere historien jeg synes ellers lige jeg havde gjort det det er regeringen der har foreslået at sætte skatten op for at finansiere psoen

at hæve skatten for at finansiere psoen så lykkedes forhandlingerne ikke i foråret

er en grim ting og jeg kan forstå at fru mette frederiksen er misundelig på regeringen og liberal alliance

så man gør grin med dem der har

er i så dårligt humør i dag det

endog er meget tvivlsomt hvad effekterne af en topskattelettelse er

hvis vi er

på tværs af en række forskellige politiske partier at vi har en vækstudfordring og det har vi jo al den stund at regeringen har nedskrevet

vi ved jo at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft vi ved også at

det er nogen man skal uddanne jeg tror at vækstdræber for nu at sige det meget direkte hvis ikke vi evner at opkvalificere den danske arbejdsstyrke til at kunne modsvare de udfordringer der er i dansk erhvervsliv så hvis man endelig vil understøtte væksten skal man jo være sikker på at vi i det øjeblik virksomhederne har behov for at ansætte en ny

rejser for andre

andre menneskers penge for der blev ikke svaret på spørgsmålet anerkender

ja krone for krone er

hvad siger de små og mellemstore virksomheder

adgang til risikovillig kapital er afgørende for om vi kan vækste eller

at investere i vores produktionsapparat for at kunne hæve produktiviteten

alternativet radikale enhedslisten og sf

nogenlunde stram udlændingepolitik

andet hvor mener socialdemokraterne hvis man mener det at der er behov for at stramme yderligere

sammen men ser socialdemokraterne er et behov for at stramme yderligere op i udlændingepolitikken vi mener jo

nogens ønske om at lempe for at lempe har jeg heller ikke et ønske om at stramme for at stramme jeg mener vi skal føre den udlændingepolitik der er den rigtige og det vil sige løse de konkrete problemer der er og selvfølgelig sørge for og det er det der er det afgørende

at det stadig væk er sådan at for gruppen af

for lav det giver os nogle økonomiske problemer det er til at tage og føle på men det giver også andre problemer

der er med til at understøtte at der etableres

blandt andet medfører en manglende ligestilling mellem mænd og kvinder og for nogles vedkommende også en afstandtagen til det danske samfund

opfattelse for mange

gå i gang med at gennemføre nye tiltag nye stramninger

om justitsministerens deltagelse i den her diskussion

foreligger at det ikke vil være

kunne separere mindreårige børn der er blevet gift med en voksen

danskerne skal arbejde som skopudsere folkedansere og statister i en moderne nordeuropæisk udgave af frilandsmuseet

landsretssagfører der vidste god besked

skatteminister karsten lauritzen om hvordan bnp effekten vil være af de to planer helhedsplan

der er grund til at sige flere ting

set kunne samles om at have et ønske om

at have en en mere positiv tilvækst

i dansk økonomi og derfor ikke alene have en diskussion om råderummet

tror sådan set at et af de steder hvor vi kan nå hinanden

vi kan finde hinanden så inden man forsøger at skille os helt

fem og fyrre milliard kroner i regeringens plan og de maksimalt fire

vitale reformelementer som både fru mette frederiksen og daværende statsminister fru helle thorning schmidt i sidste periode

venstre har faktisk ikke flertal for sin plan så inden man nu

alt for skarpt og er alt for polemisk kunne det være at man skulle tage imod de hænder der bliver rakt frem

den præmis og måske gøre det med ordene om at hvis vi har en værktøjskasse foran os med forskellige økonomiske redskaber

ikke sådan at fordi et redskab virker i én situation

altid gøre det vi har jo gennemført arbejdsudbudsreformer

set i fællesskab sikret at beskæftigelsen kommer til at stige med og

fordi taletiden ikke bliver

tak til statsministeren for talen i tirsdags

jo folketingets åbning i tirsdags og folketingets åbningsdebat i dag det er

set to festdage for demokratiet

vi kunne sidde på vores pladser og iagttage et meget flot dannebrog heroppe bag ved formandsstolen

det gjorde sig godt så i en

en opfordring her ved starten af debatten

af i danmark er jeg født

dejlige danmark som vi jo alle sammen er repræsentanter for med de politiske

har et dejligt land vi har et land vi holder af og som vi jo derfor også

nævnt mange gange at danskerne i målinger bliver betragtet som et af verdens lykkeligste folk men det kan ikke siges tit nok

at danmark er så godt et land og at danskerne i virkeligheden i internationale sammenhænge er så lykkelige og glade

vi har et unikt fællesskab det er fordi vi hænger sammen i danmark det er fordi vi har

en samhørighed rigtig mange danskere synes at vi er tæt på hinanden at vi deler værdier og at vi har et fællesskab som gør os til nogen der godt vil kæmpe for hinanden vi har en villighed til at hjælpe hinanden fordi vi føler os tæt på hinanden

meget skattedebat for tiden og det kommer der sikkert også til at være resten af debatten i dag

en af grundene til at man i danmark faktisk godt vil betale relativt høje skatter

en idé om at den omfordeling der så finder sted den her robin hood model vi har tjener vores landsmænd den tjener dem der er udsat og har det svært i det land vi holder af og som vi gerne vil holde sammen på og de mennesker vi føler os knyttet til

så vil en større opsplitning så vil en større

forskelligartethed jeg ved godt

gøre at mange af de ting vi er rigtig

i forhold til eu i

hvis vi i virkeligheden lader andre

når vi ser en dokumentarudsendelse som den i foråret

helt uden for det vi ellers forbinder med

skal hænge sammen og som skal

derfor handler det i høj grad om at vi er opmærksomme på lige præcis de her udfordringer i forhold til

får lov til at få familiesammenføring

så det bliver til en del flere

jo bekymrende godt nok står vi

glæde os over at der er kommet færre i år godt fem tusind men der kommer flere til europa og bare de seneste dage har vi jo kunnet se

tusindvis af mennesker der søger over middelhavet for at komme til europa og få fodfæste spørgsmålet er om

der igen kommer vandringer op igennem europa for at søge til skandinavien herunder også

dansk flygtningehjælps generalsekretær deltog i et møde her forleden på fyn

fyens stiftstidende skrev om i går og hvor han

kommenterede statsministerens udsagn fra forleden og ikke gav meget for det for

han siger hverken antal flygtninge eller løsninger har ændret sig menneskene på flugt står på den anden side af middelhavet nu men det tror

det er lige præcis rigtigt så hvis ikke vi gebærder os

kan vi forudse at vi står i en situation som den vi stod i sidste år og som virkelig kommer til

spørgsmål om værdier og sammenhængskraft den der type ting det er også en økonomisk diskussion der er fremlagt

i regeringens finanslovsforslag for to tusind og sytten at man neddrosler udgifterne herhjemme til flygtninge og migranter med tre milliard

som man så kan sige man kan man kan øge nærområdebistanden

på det højeste niveau nogen sinde i nærområdebistand det er et ønske dansk

men vi kan bruge en milliard

i forhold til nærområdebistand fordi der er færre udgifter herhjemme til flygtninge

ud over det når der er tre milliard kroner færre udgifter

på kernevelfærd syge i danmark på ældre i danmark

uddannelse af flere politibetjente der kan give tryghed og så videre

virkelig illustrativt for hvad den her politik handler om

os rigtigt i forhold til værdier værdikonflikter vi ellers får i danmark men er også et økonomisk spørgsmål

for at flygtninge og migranter ikke kan komme til danmark og søge asyl

de rigtige personer og vi kan sikre at der også bliver større råderum til velfærd her i landet vi ønsker så at få de redskaber gennemført i de politiske forhandlinger der

vi har en midlertidig grænsekontrol

tolvte november og mon ikke vi får lov til at forlænge den til efter det tyske forbundsdagsvalg næste år

der er en kansler dernede der har en interesse i at der er styr på tingene i hvert fald lige indtil hun selv i givet fald er genvalgt

efterfølgende det ved vi ikke men det at vi selv i danmark kan bestemme at vi selvfølgelig skal have grænsekontrol

kunne gøres permanent er selvfølgelig afgørende for os så det

et af de punkter vi kommer til forhandlinger med det gælder også det her med at der skal være straksbehandling ved grænsen så vi har mulighed for

skal vi acceptere den asylshopping der i virkeligheden

i årevis vi synes også vi skal hjælpe de mennesker der kommer til danmark med kompetenceplaner hjemsendelsesplaner

de kan komme tilbage og genopbygge deres hjemlande

at den dagpengeret der blev indført med trepartsaftalerne

folk der er på midlertidigt ophold skal fjernes igen ligesom vi selvfølgelig synes at de konventionsbindinger der forhindrer os i at gøre det mest naturlige

kan huske et tidspunkt hvor folketingets flertal gav statsborgerskab til en person som

fare for rigets sikkerhed under henvisning til at det var vi nødt til

nogle ting duer simpelt hen ikke så vi tager hjertens gerne en diskussion med regeringen og

i øvrigt om økonomien vi har ting her der virkelig kan skabe råderum også til bedre velfærd til mere nærområdebistand i foråret lød beregningen jo bare for to tusind og seksten til nitten med de tal man

vi har at gøre med nu taler vi om hvorvidt der skal sendes ni ti milliard

sygehuse så syge kan få en ordentlig behandling i verdensklasse

vi har mere politi der kan skabe større tryghed jeg har lagt mærke til alle øvrige diskussioner om to

komme forhandlinger i gang hvor et flertal her i folketinget er klar til hurtigt at lave en aftale som skaber tryghed for boligejerne og vi synes at regeringen skal skrive sig det bag øret derfor

også bare her ved afslutningen af min tale komme med den klare opfordring til regeringen at man indbyder de partier

deler helhedsplanen op i enkeltdele hvorfor lade det hele ryge på gulvet hvis man kan lave gode aftaler om store dele af planen start gerne med boligdelen

nødvendigt af hensyn til trygheden for boligejerne at der hurtigt kommer en afklaring og det vil tjene det her folketing at vi viser at det kan vi gøre også i en situation hvor der i øvrigt er nogle diskussioner om nogle andre ting der får mange danskere til at tænke at det er lidt svært at lave aftaler her i folketinget så jeg ser frem til et arbejdsomt folketingsår også selv om det måtte blive afbrudt undervejs af

forhandle jeg havde nær sagt

for dansk økonomi frem mod to tusind og fem og tyve folketinget konstaterer endvidere danmark står over for en række bundne opgaver der skal løses folketinget ønsker at skabe et stærkere danmark med bedre forudsætninger for vækst velstand velfærd og flere danskere i arbejde folketinget noterer med tilfredshed at der siden valget er

en række stramninger af udlændingepolitikken herunder indførelse af integrationsydelsen og at asyltilstrømningen er på det laveste niveau i fem år folketinget finder det afgørende at der fortsat føres en stram udlændingepolitik

jo vigtigt i et parlament at der er respekt for folkestyret

består og respekteres af den til enhver tid siddende regering i den forbindelse har dansk folkeparti og socialdemokratiet og en række andre partier i folketinget jo en

den tredivete juni i år

kristian thulesen dahl om at bekræfte at

vi fik en en idé om hvordan man

håndtere det her i lyset af at vi respekterer at der havde været et serviceeftersyn af hvor mange penge der kommer ind i togfonden

blev lavet en aftale om og det er klart vores forventning at den aftale bliver efterlevet

ikke er en del af det at det bliver en del af finansloven for næste år

er klart at vi også mener at den afstemning der fandt sted i juni tog hensyn til

de konkrete elementer i to tusind og sytten er det blot ti million kr men

derudover har vi jo så en finansminister der selv har siddet og fiflet lidt med nogle beregninger åbenbart af det socialdemokratiske udspil til to tusind og fem og tyve forhandlingerne i den forbindelse har man

hen regnet en milliard kroner forkert til trods for at finansministeriet selv har regnet på hvad togfonden dk kræver frem til to tusind og tyve jeg skal bare bede

for at sikre det vi har en klar forventning om som jeg også sagde før at tingene kommer på plads og at de kommer på plads i lyset af det

tog hensyn til de ting

hvor mange penge der kommer ind i togfonden

vi har haft den holdning hele vejen igennem

flere penge end der kommer ind og så må man lave

talen der er mange udfordringer vi

på det seneste handler jo om en af de bekymringer som

blandt andet at være så tæt på europol som vi desværre ikke kan

vi vi ser gerne at der bliver lavet en aftale med eu om europol der gør at dansk politi kan være så tæt som muligt

på europol som det nu kan lade sig gøre så de trække oplysninger give oplysninger om kriminelles adfærd vi har stadig væk ikke kunnet finde nogen argumenter for at det ikke skulle kunne lade sig gøre at finde en forståelse hvem

vi deler opfattelsen af at det er godt hvis danmark

går vi ud fra at der arbejdes intenst på vi kan se på de seneste udtalelser

der bliver arbejdet særdeles hårdt på det

medlem af europa parlamentet for dansk folkeparti herre morten

udtrykte at nu havde kina fået en samarbejdsaftale med europol og så var det vel heller ikke noget problem

man har en forbindelsesofficer siddende på en stol et eller andet sted ude på en gang

kinesiske statsoverhoveder bliver budt velkommen i danmark det havde vi meget diskussion om tror jeg næppe man sætter en kinesisk forbindelsesofficer ude på en gang på en træstol

rigtig mange europol har en interesse i at afdække kriminelles adfærd hen over grænserne hvorfor skulle den interesse pludselig ikke være til stede fordi danmark ønsker at opretholde retsforbeholdet

det der i virkeligheden er sagen hvorfor skulle europol ikke have nøjagtig den samme interesse

tredje december sidste år i at der findes en løsning for danmark der gør at dansk politi stadig væk er tilknyttet europol

så længe den logik er der og man kan lave aftaler med brasilien

dansk folkepartis holdninger til til topskattelettelserne vi taler jo tit rigtig meget om

at dansk folkeparti siger at

det synes vi jo i enhedslisten trods alt er noget i en tid hvor tusindvis af mennesker bliver ramt af det kontanthjælpsloft som dansk folkeparti har lagt stemmer til men

et forslag om topskattelettelser

men det er skattelettelser som giver kassemedarbejderen

at topskattelettelser er det rigtige

kan stå som de gør i dag når vi går til forhandlinger

altid at vi ikke kommer med ultimative krav vi har givet os selv muligheden for

situation hvor et parti siger at hvis ikke

igennem så vil de vælte regeringen inden jul

krævet indfriet inden jul

topskattelettelse hele vejen op men fire procent eller tre procent eller det forslag regeringen

ligger lige under det forslag regeringen er kommet med

dansk folkeparti godt kunne komme til

når vi forhandler de her spørgsmål

det har noget at gøre med at de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs

med de penge man måtte finde til skattelettelser skal de primært gå til folk med lave indkomster så de får mere ud af at gå på arbejde

skipper om jeg ultimativt her i dag vil sige det ene og det andet og

når vi går til forhandling gør vi det på den måde at vi forhandler de spørgsmål partierne normalt lægger på bordet

efterfølgende kan vurdere hvis vi når frem til noget overhovedet hvor langt vi så kom med det vi faktisk ønskede

om at ældre medborgere og pensionister i egen bolig kan blive presset til at regne på hvor lang tid

boligskatter ikke mindst

flytte dem væk fra deres hjem fra deres netværk

fuldt ud ambitionen om at vi får lavet et beskatningssystem vores boliger der skaber langt større tryghed for danskerne for de danske husejere

fyrre år gammel eller man er pensionist

hvad det er for en skat man skal betale når man køber sin bolig så man i højere grad ved hvad det

men grunden til at jeg nævner pensionisterne er netop at der jo er grænser for hvad man så går ud og tjener og har

vi så være enige om at vi har en fælles udfordring der også gælder for to tusind og sytten til tyve hvor der er en voldsom stigning i grundskylden

er dybt tyngende at de får stigende boligskatter

har vi selvfølgelig også det dilemma i det at der jo også er nogle der har oplevet ganske ganske store værdistigninger på nogle meget meget store villaer

som man i nogle dele af landet sidder og kigger på får de her muligheder for at sælge en bolig og stikke millioner i lommen

primært vil lægge vores politiske kræfter er jo i hensynet til de borgere der faktisk som

pensionisten der ikke kan forøge sin indtjening og så bliver belastet af nogle tyngende boligskatter år for år som virkelig gør det vanskeligt så har vi

forslag som der ikke er halvfems mandater

jeg tænker naturligvis på forslaget om at lukke for muligheden for

søge spontant asyl i danmark og jeg

hvis det nu var sådan at liberal alliance hjalp dansk folkeparti til at få gennemført denne ønskedrøm for

drilleønsket her fra herre simon emil ammitzbøll

herre simon emil ammitzbøll og jeg gik i et lokale for os selv og vi blev enige om en eller anden forkromet plan hvor mange mandater er det så lige vi ville repræsentere

vi i fællesskab ville begynde at repræsentere noget der ligner et flertal

fred være med det vi skal også have dagen til at gå men altså vi kan også bruge den på noget

tak

man står over for en politisk kollega som står meget langt fra en selv og har en anden opfattelse af den virkelighed vi lever i så gælder det om at prøve

jeg synes det var meget smukt da herre

rigtig meget og man kunne synge videre

jeg savner lidt at høre når vi nu skal passe på danmark hvad så med naturen hvad med miljøet hvad med vores vandløb

har tænkt sig at sætte ind i forhold til at vi altså har en natur og

på jordens tilstand som det bliver sagt og på

klimapolitikken og så videre

at miljøet er grænseoverskridende og

på et større plan gør nogle ting tager nogle tiltag hvis vi ser på hvem

at vi også stadig væk kan være et samfund hvor der kan produceres

ikke går så langt foran andre lande at vi i virkeligheden forhindrer dansk produktion og danske arbejdspladser

på vores egne muligheder for også på sigt faktisk at gøre noget godt for for miljøet og for klimaet så så det er jo rigtigt at

i lidt højere grad op for at for eksempel landbruget kan producere og

jo helt rigtigt at det netop er grænseoverskridende udfordringer altså problemer uden pas som vi skal løse i fællesskab i verden men der er jo ting der omhandler danmark

ikke bare vandløbenes situation der er også for eksempel biodiversiteten når man nu vælger at udvide

arbejde på i landbruget

at beskytte vores natur og vores miljø og den biodiversitet

i politiske aftaler der sikrer biodiversitet og altså også sikrer at større områder bliver udlagt til fri natur det har vi jo også diskuteret

somme tider undre mig lidt over at der sidder en del folk og

i vores store byer og taler meget om

ude i skoven og glæder os over den natur vi har der kunne godt komme et større rend af folk

dannebrog en midlertidig forbrødring om man vil inden

statsministerens tale som fik mange rosende ord med på vejen fra herre

et tidspunkt jeg tror med reference til hvad præsident obama tidligere har sagt i fns generalforsamling at den der bygger en mur for at holde andre ude

er enig i det altså at hvis man

mig udelukker det ene jo ikke det andet når man netop henviser til præsident obama er det lidt tankevækkende er jo et land der virkelig har

oplevet at der faktisk er kontrol når man kommer ind i landet

så kan man ikke snakke med andre lande er jo noget vås hvis vi rejser til storbritannien

ikke fordi vi har den oplevelse at storbritannien er et land der er

flyver til london og glæder sig og er der en weekend eller længere tid det er da pragtfuldt at de har grænsekontrol så det er jo det dér med at gøre det til en diskussion om hvorvidt vi hvis vi ønsker permanent grænsekontrol ved

herre

og hvad der ligger bag ved det er

folkeafstemningen til europol

stole på at vi lægger stemmer til at der kommer en ny folkeafstemning

kan lave en fornuftig aftale med eu om europol men det vi har en diskussion om og det er fuldstændig rigtigt at herre morten østergaard kommer ind på det

der skete i to tusind og femten

vi ønsker at der kan være en reel diskussion om hvordan vi sikrer vores grænser hvordan vi sikrer retten til at

det er jo lidt tankevækkende at nu har man sagt at det juridisk ser svært ud at lave en parallelaftale fordi vi er eu medlemmer men noget af det der åbenbart har kunnet lade sig gøre rent juridisk i hvert fald for eu medlemmer

at være med i europol samtidig med

grænsekontrol det er nemlig situationen for storbritannien

derfor vil vi selvfølgelig have et reelt arbejde

er det

dfs hjemmeside vi står vagt om de svage står

flere planer på samme tid den nye lavloftede kontanthjælpskælder rammer treogtredivetusind

tusindvis af familier risikerer

blive sat ud af deres hjem

men selv regeringens egne optimistiske tal viser jo

at man laver besparelser som man senere hen

er ikke altid nogen dårlig idé at give mennesker et skub at give mennesker et skub

det der skal ske i forhold til gruppen af kontanthjælpsmodtagere er at man bliver langt bedre til at finde ud af

syge mennesker som ikke skal parkeres i vores kontanthjælpssystem

yde en indsats det der så sker med kontanthjælpsloftet er jo

godt en time om dagen jeg tror at

hjulpet tilbage på arbejdsmarkedet og ud i et job hvor de får sociale kontakter hvor de får netværk hvor de finder ud af at de faktisk er værdsat så bliver vi nødt til at

nul timer om ugen til syv og tredive timer om ugen i et hug det kan de ikke klare men mange af dem kan godt komme ud og og være med i et antal timer

sige at kontanthjælpsloftet jo er indrettet på den måde at hvis hvis man formår det

handicaporganisationerne fortæller i de her dage om et væld af henvendelser fra medlemmer der er bange

er ved at ske handicaporganisationerne er enige om at det

handler om tusindvis af mennesker der vil blive ramt af kontanthjælpsloftet

at hun må spare på den medicin der gør generne ved handicappet mindre

kan være folk i kontanthjælpssystemet som ikke bør være i kontanthjælpssystemet

svaret er at vi generelt bare fjerner kontanthjælpsloftet svaret er jo

i en situation hvor man indfører noget nyt jeg siger bare

udsatte og måske folk der føler sig psykisk ramt fordi de i årevis har været

gradvis ind på arbejdsmarkedet så de bliver værdsat og bliver en del af det fællesskab som det jo også

det her handler om hvordan vi får virksomhederne til at være

og markeringen af ikke bare den dagligdags politik men også hvad man står for

set enig i de bemærkninger

sammenhængskraften i vores samfund når

kan man vel i forlængelse af det måske formulere det sådan hvis man står på det som det principielle udgangspunkt og skaber en større polarisering

dem som ikke har så meget skal aflevere mere

helt tydelige tegn på kan

at der er en risiko her som jo både skyldes

indvandrerspørgsmålet men som også skyldes

et boligområde på sjælland med hegn omkring som man ser i

til nogle mennesker der har særlig råd til det

som kan leve lidt afsondret fra resten af samfundet hvis

resten af samfundet giver lidt udfordringer det er

hvor vores velfærd er under pres en situation hvor vi kan se at produktiviteten godt kunne

udviklet sig bedre over de seneste år altså at vi står i en situation hvor der mangler de rette kompetencer

og fem og tyve aftale ville være at

vi også var modstandere af de topskattelettelser

til jeg tror firehundrede og syvogtredstusind noget lignende for hvornår man skal betale topskat

skattelettelser punkt to at hvis der blev et råderum til skattelettelser på en

at bruge de penge i bunden af indkomstskalaen så dem med de lave indkomster

når vi gjorde det og jo også har den politik og forfægter den politik i dag

banks direktør der var ude for ikke så længe siden

mange tak og tak for talen regeringen foreslår jo en række grove forringelser for de ældre og for pensionisterne i det her land højere pensionsalder forringelse af boligydelsen som jo rammer hårdt blandt pensionister med lave og meget lave indtægter ingen skattelettelser til pensionisterne men

til gengæld i gåseøjne en dårligere regulering af pensionen den grønne check forsvinder og en lavere løn til seniorjobberen end kollegaen der står ved siden af jeg tror ikke dansk folkeparti synes at der er her forslag der er gode så

hvor man ikke gør noget hvis andre får noget mere kan det selvfølgelig også blive set som en forringelse altså hvis andre

man ikke selv får er det så en forringelse eller er det status quo det

men vi mener da klart at pensionisterne skal være med på vognen vi mener da klart

købemuligheder eksempelvis hvorfor skal pensionisterne så ikke også have glæde af det

i nogle år har haft en nedsat regulering af pensionisternes overførsler

en del af den aftale der gjorde det her fra fra i år til to tusind og tre og tyve

i to tusind og fire og tyve og fem og tyve når man ønsker

forlænge det så på den måde er der jo nogle ting i forhold folkepensionisters økonomi som selvfølgelig er en del af den samlede diskussion

ikke gjort med det svar jeg har fået det leder mig da til at konkludere at man jo kan frygte at dansk folkeparti er parat til at sjakre med pensionisternes vilkår på de områder jeg nævnte her ellers må vi da

eventuelt på de enkelte punkter til sidst vil jeg så

spørgsmål der også kan svares ja eller nej til i

til forhandlinger med henblik på at forbedre pensionisternes vilkår så det

man være helt tryg ved og det vil man vide inden vi går ind i et forhandlingslokale nu tog jeg så specifikt det punkt ud der jo var en af de ting der blev

om folkepensionisters regulering af deres pension og så svarede jeg på det

det var så ikke godt nok nu kunne jeg så gøre det her i anden omgang med den mere brede pensel så ved man jo hvor dansk

hurtig

der er jo mange ting

vi har jo den indgang til det at der skal skabes tryghed for boligejerne både

fremtidige og den tryghed består selvfølgelig i at

at man når man så køber en bolig er fuldt vidende om hvad der kan ske med beskatningen af den bolig

trygheden består jo i at man har viden om hvad det er for nogle vilkår man i givet fald køber en bolig på

om man i givet fald overhovedet vil købe den eller man hellere vil købe

vigtige der er så nogle instrumenter

at sikre det her men vi taler om tryghed for eksisterende boligejere i forhold til den fremtidige skat og så taler vi jo

kommer der en sponsor ind i billedet

den sponsor lige pludselig kom fra med en stor pengepose

er overbeviste om at det hvis man letter topskatten som foreslået koster nogle penge

det koster men vi er overbeviste om at det koster nogle penge

udgangspunkt der handler om at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder

er en vis retfærdighed i vores

er hårdtarbejdende og har lave lønninger og

han har sagt men han går dog ud og siger at hvis den her diskussion kan føre til en større splittelse

råderum på cirka en og fyrre milliard kroner uden reformer

helt okay jeg

også tidligere reformer der er lavet når man har diskuteret dagpengereform og tilbagetrækningsalder og lignende er

vælge hvordan man bruger dem der har vi altså

de kan levere behandlinger i verdensklasse vi diskuterer tit medicinpriser har vi råd til at betale den medicin som kommer på markedet

til gavn for patienterne det mener vi jo at vi skal have råd til hvis vi taler om ældrepleje og lignende

har vi råd til det eller kan der virkelig kun være plads til at der er én

er en stor diskussion om at hvis fem procent af politistyrken skal bruges ved grænsen kan man ikke opklare indbrud hvad er det for noget vås så lad os få uddannet nogle flere betjente så vi kan løse de opgaver vi skal

er jo folk som har masser af arbejdsvilje og masser af arbejdsevne

er måske nogle arbejdsgivere som har nogle fordomme om hvordan det er at være lidt ældre

seniorjobordningen som giver en tryg overgang fra

se at regeringen lægger op til at nedjustere den løn som folk får i seniorjob til dagpengesatsen

altså jeg synes i virkeligheden

er det jo blandt andet også fordi vi anerkender at der er seniorer som

vanskelig situation og så har vi ønsket at give dem et sikkerhedsnet i form af at de så kan garanteres et job og så få gjort noget nyttigt samtidig med at de i virkeligheden også opfylder retten til at kunne komme på efterløn

det ville forslaget jo ikke pille ved men det piller så ved den ydelse

kan få og hvor man så ikke længere skal

jo bagefter vurderes på det vi kommer ud med hvis der bliver et resultat og så står vi til ansvar for

er at vi synes det her er et vigtigt element idet at man jo også har hævet pensionsalderen hævet efterlønsalderen

man sagt til de mennesker der kan komme i klemme de her seniorer

seksten to tusind

som

er en del af

et

for

rigt og

ved

nu har vi jo sådan set

stede

er

nu

jeg venstre

men

har

det

får

i

hjælpe de

siden

er

synes

på tænk

tak

allerede

noget

er det

at jeg

har gjort

de

ti

gøre

vi står

sådan

progressive

med

det

at vi

der er

er derfor jeg siger

så

otte

er

ændres

er

politik

parti

sige

hvor

på de

nu at herre

at de

også har

i de

salg af en

til at

er

skidt

nogen

altså

de rigeste

noget

sådan

synes

låser

man

i den

så

videre

mig at vi er enige

nå

lidt principiel i

os

så

vi skal have

for

i

være sig

at

ulden men

jeg

så

interesseret i at

de studerende

sikre at

grønland

selv sidder med

i de

jo

vigtigt det er at

institut

var

at

det

en

få

ytret min

og